da det ikke er tilfældet er forhandlingen sluttet

vi vil dog gerne have undersøgt inden

det er på de kommunale veje altså de veje der ikke er statsveje

indeholder forslaget også mulighed for at politiet kan tillade langsomt kørende motorkøretøjer

alle tunneller og broer i dag er det sådan at politiet kun kan give tilladelse

vi har oplevet en situation da

der rent faktisk var specielt landmænd der kom i klemme

vi synes det er et godt lovforslag og vil også gerne støtte lovforslaget men vil dog gerne have undersøgt inden vi

endelig stilling om det er sådan at

gives mulighed for at vejdirektoratet kan fjerne biler der er placeret på ikkestatsveje

og behandlet på miljørigtig vis efter lovens forskrifter derudover giver

mulighed for transport af landbrugskøretøjer på andre broer end lige storebæltsbroen

den gamle lillebæltsbro var under renovering

køre på den nye lillebæltsbro

gode og praktiske tiltag

den enkelte erhvervsdrivende der skulle fragte maskiner på

kunne forhindre unødige omkostninger og gøre det mere effektivt for den enkelte erhvervsdrivende ved at vi ændrer færdselsloven og giver tilladelse til kørsel på motorveje

forbindelser så samlet set sikrer vi med det her lovforslag mere mobilitet og fremkommelighed på det danske vejnet og det

hundrede og fem og halvfjerds biler per måned som som henstillede det er da faktisk et

så ikke hvor stort problemet er på det kommunale vejnet vejnet og i lighed med den socialdemokratiske ordfører

samme mulighed som man nu vil give

vejdirektoratet på statsvejnettet om det skal være vejdirektoratet der også skal kunne operere på det kommunale vejnet eller hvad må være en detalje vi tager stilling til hen ad vejen men jeg synes det er er klogt nok lige at få det afdækket og så i øvrigt arbejde videre på at give kommunerne samme mulighed da jeg har på fornemmelsen at det her også er

om de langsomtkørende

færdselssikkerheden fortsat

sige er en selvfølgelighed men jeg tror det er vigtigt at man

understreger det herunder at der rent faktisk sørges for ordentlig information når der gives tilladelse til det her det fremgår af nogle af høringssvarene

understrege lidt tydeligere at der skal gives ordentlig information det kan være at det ligger implicit

nævnt for os er det vigtigt at der ikke

se store entreprenørmaskiner og maskinstationers landbrugsmaskiner valfarte over for eksempel lillebæltsbroen det er vigtigt for os at der stadig væk skal gives tilladelse

en kostbar affære for virksomhederne har vi jo set men vi ser naturligvis gerne at

de her regler sørger for at undgå

med størst trængsel på samme måde er det også sund fornuft for os at vi lader vejmyndigheden for statsvejene fjerne køretøjer der ikke umiddelbart er akut trafikfarlige det giver jo ikke meget mening at et nedbrændt køretøj kan stå i et nødspor uge efter uge indtil politiet får taget affære hvis den daglige tilsynsmyndighed kan gøre det vi er helt trygge ved at lade disse sager overgå til vejdirektoratet

stort flertal i folketinget der har vedtaget nogle meget voldsomme besparelser på uddannelse

hvor man letter politiets arbejde ved at lade en anden myndighed overtage en opgave

en meget bedre måde at sørge for at politiet kan bruge deres tid på at fange kriminelle end på for eksempel

fjerne køretøjer så det synes jeg er et rigtig godt lille forslag det andet forslag går på at lade for eksempel

er ikke noget som jeg tror vil betyde der vil komme en masse traktorer på

jord på begge sider af et bælt

er rimeligt nok at sådan en landmand kan få lov til at køre sin traktor over

jeg tror ikke det er noget der vil skabe særlig mange gener for

radikale venstres side vil støtte og stemme

må kun fremføres med så lav hastighed at de ikke må køre på motorvej det kan for eksempel være landbrugsmaskiner og store entreprenørmaskiner i dag har politiet kun mulighed for at tillade kørsel med sådanne langsomme køretøjer på motorveje over storebæltsbroen

kan huske at i forbindelse med vejarbejde på den gamle lillebæltsbro tidligere på året blev broen delvis afspærret og på grund af de regler der er i færdselsloven i dag var det derfor ikke muligt at give for eksempel landbrugsmaskiner dispensation til at benytte den nye lillebæltsbro

det medførte nogle helt urimelige problemer for erhvervslivet som vi selvfølgelig skal sørge for ikke gentager sig og som vi i øvrigt også tog hånd om da de opstod

i sommer men for at det ikke skal ske igen

udvide politiets dispensationsadgang så den kan gives på alle faste forbindelser det vil sige broer og tunneller og herunder også den nye

i forhold til det andet punkt der er med nemlig fjernelse af køretøjer på statsvejnettet er det jo i dag kun politiet der har adgang til at fjerne sådanne efterladte køretøjer typisk er der tale om efterladte biler i nødsporet på motorvejene og selv om disse efterladte køretøjer ikke er akut trafikfarlige

de stadig et færdselssikkerhedsmæssigt problem for eksempel fordi

mange har oplevet at det også påvirker kørslen på motorvejene når der pludselig står biler inde i nødsporet vejdirektoratet fører tilsyn med statsvejene og der foregår derfor allerede i dag et samarbejde mellem politiet og vejdirektoratet om at fjerne disse køretøjer det samarbejde formaliserer vi nu med lovforslaget så vejdirektoratet også kan fjerne køretøjer der er efterladt i nødsporet jeg ser frem til den videre behandling her i folketinget

og kommer også gerne i udvalget som jeg plejer

konstruktivt får diskuteret de ting der måtte være så opstår der noget vil jeg opfordre udvalget

den her situation de har så at sige det sorte bælte i håndteringen af den her sag så det giver god mening også at give dem bemyndigelse i forhold til det her også når vi for eksempel skal have betalingsanlæg på

på høringssvarene at det virker som om der er bred opbakning

så vi tilslutter os det her lovforslag uden

nemlig nede fra storebælt og fra øresund

selskabsjustering så man

jernbanetilslutningsanlægget helt eller delvist skal overdrages til banedanmark og banedanmark varetager allerede i dag en lang række opgaver på størstedelen af det danske jernbanenet de har erfaringen

i dag får vi foretaget de nødvendige justeringer i forhold til den nuværende lovgivning om sund bælt holding

det er ganske fornuftigt at det bliver muligt med lovforslaget her at banedanmark fremover kan forestå vedligeholdelsen af jernbanenettet også for

det er fornuftigt at transportministeren bliver bemyndiget til

fastsætte taksterne for den vedligeholdelsesindsats der så skal foregå så man da fri for at det udvikler sig til et slagsmål mellem as femern landanlæg og og banedanmark og så kan vi jo kun opfordre til at transportministeren når han engang ude i fremtiden skal fastsætte taksterne fastsætter dem så tilstrækkelig højt

at de selvfølgelig dækker udgifterne men så man i hvert fald ikke påfører banedanmark yderligere indtægtsnedgange som

i i finansloven for både

vi synes faktisk ligeledes at det er fornuftigt at gøre det muligt for sund og bælt gennem oprettelse af et selskab til formålet at byde på driften af betalingsanlæg på

jeg kunne også nævne trængselsringen omkring københavn

større byer hvor det jo også bliver muligt at bruge sådan et selskab jeg

bruger vendingen faste forbindelser eller anden brugerfinansieret infrastruktur så er

af bompenge ved en trængselsring omkring ja aktuelt vel københavn jeg kan forstå

en manglende interesse måske en manglende interesse fra tilbudsgivere men vi synes under alle

det er ganske glædeligt og fornuftigt at det er et offentligt selskab som kommer til at

det er rigtig fornuftigt at det offentlige har om jeg så må sige hånds og halsret over

selvfølgelig at det selskab skal operere på et forretningsmæssigt grundlag og på almindelige kommercielle vilkår og der er vist også noget eu ret inde over her

offentlighedsloven er gældende

jo her at danske medier er betænkelige fordi erfaringen hidtil er

langt ud over det forudsatte det gør de netop med henvisning til det forretningsmæssige grundlag som nogle af de offentligt ejede selskaber fungerer på

og de kommercielle vilkår så jeg kan godt forstå at danske medier her løfter en pegefinger og det vil vi sandelig også gøre men er også enige i at det

offentlighedsloven datatilsynet er faldet over bemærkningernes formulering om at der kan være andre anerkendelsesværdige formål som begrundelse for at opbevare registrering af nummerplader som er

længere end en hundrede og firs dage men jeg bemærker

også i høringsnotatet altså svaret kan man sige at datatilsynet

imødekommet i bemærkningerne til nummer fem og tyve og i det omfang datatilsynet er tilfreds

jernbaneanlæg hele vejen fra ringsted

for at få bundet sydsjælland og lolland falster

resten af landet derfor er vi

også rigtig glade for det her lovforslag som sådan helt formelt ændrer loven således at sund bælt der skal stå for femernbyggeriet får

at kunne lave de her landanlæg som altså var grunden til at vi i

og det gør vi med stor glæde og vi

og på den måde kan vi være sikre på at der kommer bud ind

præciseres at koncernens selskab brobizz

tilbyde deres betalingsløsninger

brobizz ordningen udgør jo en smidig betalingsløsning for brugerne ligesom brobizz løsningen har vist

attraktiv for andre dele af transportsektoren blandt andet som adgangskontrol ved havne og

er jo oprettet som en del af sund bælt koncernen og har gennemført projekteringen af femern bælt forbindelsen

og det er derfor vigtigt at fastlægge modellen for driften af de nye anlæg da ejerskabet vil være delt mellem as femern landanlæg og banedanmark vil hver part som udgangspunkt forestå vedligeholdelses og reinvesteringsopgaver på deres del af strækningen det foreslås med lovforslaget at ministeren bemyndiges til at overdrage disse opgaver for så vidt angår as femern landanlægs jernbaneanlæg til banedanmark dette vil udgøre en fleksibel og hensigtsmæssig ordning og sikre strækningernes sammenhæng til det øvrige jernbanenet hvor banedanmark jo er infrastrukturforvalter opgaverne med vedligeholdelsen vil i alle tilfælde overvejende blive varetaget efter udbud jeg vil gerne endnu en gang takke for bemærkningerne og jeg ser frem til udvalgsbehandlingen

som jeg har kunnet høre var der måske også nogle der ville

man gerne vil gøre det kan vi jo godt gøre det i udvalget jeg kommer

regelsæt igennem som har været uhensigtsmæssige hvor helt almindelige borgere

erhverve sig et kørekort og have det udstedt

lægeundersøgelse og det selv om

også er en anden regel der siger at man så længe man har en bil med to sidespejle

en hørenedsættelse eller er døv der synes vi fra socialdemokratisk side det er et positivt forslag

ministeren så lægger op til at gøre det nemmere for de her mennesker sådan at man kan erhverve kørekort på lige vilkår

der altså er det sikkerhedsudstyr der skal være i form af spejle og andet

flere uheld med folk med hørenedsættelse og så er der faktisk

til lægeundersøgelse og andet

række tiltag i forhold til det man sådan

borgere som er kommet i klemme på grund af et helbredsproblem bliver stillet meget vanskeligt i forhold til nogle af de her procedurer og der er det positivt at ministeriet med ministeren i spidsen har sat sig for at få ryddet ud i det her så får nogle mere forståelige og fornuftige regler

lige fra dansk kørelærer union til høreforeningen til danske seniorer faglige seniorer

meget positive tilkendegivelser til det her forslag for det giver god mening

så en stor tak til ministeren for at komme med det her forslag det er et

spejle kommer man nok om ved da alle nyere biler i dag er forsynet med to spejle så

forslaget det skal regeringen have ros for er at man

vil have regler der er unødigt strengere end hvad der kræves efter eu retten i eus tredje kørekortsdirektiv det er jo nytænkning fra

overimplementerer de her eu direktiver

at man vil kigge på reglerne for fornyelse af erhvervskørekort og så videre i

og måske lidt unødvendigt i kraft af de her

men alt i alt er det et rigtig godt forslag som dansk folkeparti naturligvis

gældende eu ret som det er i dag er det allerede et krav at biler skal være udstyret med to sidespejle

med nedsat eller manglende høreevne har således mulighed for at orientere sig tilstrækkeligt i trafikken

da bilisten stadig væk vil kunne orientere sig i trafikken ved hjælp af spejlene i bilen

lidt dobbelt med det her lovforslag jeg skal med det samme understrege at enhedslisten stemmer for lovforslaget men når vi sådan alligevel

der er sket den her centralisering at der er sket en ophobning af sagsmængder

man deraf har fået lange sagsbehandlingstider

omstrukturering og at man derfor ligesom forsøger

med blandt andet det her lovforslag

jeg kan forstå på det at det også er et led i det såkaldte reformarbejde som regeringen

som skal gøre helbredskravene mere gennemsigtige for borgerne det er selvfølgelig et ædelt formål som

lade lade være

at man ligesom gør en dyd af nødvendigheden

er ikke sådan færdselssikkerheden man i virkeligheden diskuterer som udgangspunkt det er fordi man er rendt ind i nogle administrative problemer med med lange sagsbehandlingstider

ikke det her for ti år siden da var der også to sidespejle på alle bilerne og det er åbenbart det

som sundhedsstyrelsen lægger til grund skal være til stede for at kompensere for nedsat eller

helt manglende hørelse så hvorfor ikke for ti år siden nej da havde man så ikke lange sagsbehandlingstider så der var det af grund ikke nødvendigt men det er det så nu

en årsag til at danmark placerer sig så godt som

i færdselssikkerhedsmæssig sammenhæng

skal vi behandle et lovforslag om at ældre ikke skal gennemgå et lægetjek eller at der skal lempes på kravene

vi har lige forhøjet alderen fra halvfjerds til fem og halvfjerds

vi er fra enhedslistens side utrolig opmærksom på eller meget optaget af færdselssikkerheden og jeg skal gerne indrømme at jeg selv også i enhedslistens gruppe hører til hardlinerne

men det er selvfølgelig fordi vi har at gøre med biler som er

de rene dræbermaskiner i hænderne på ukyndige eller ukvalificerede eller folk der helbredsmæssigt ikke lever op til kravene

det handler selvfølgelig om at mennesker herunder selvfølgelig handicappede mennesker skal sikres mobilitet og det kan man jo gøre på mange måder regeringen har ikke ligefrem den kollektive trafik inde på lystavlen kan man sige

lovforslaget fordi vi jo bemærker at sundhedsstyrelsens krav til at kompensere for manglende eller nedsat hørelse

på den baggrund gives mange dispensationer eller opnås kørekort

med at de to sidespejle jo altså er standard og er en betingelse for at få en eu

så må man bare håbe håbe at sundhedsstyrelsen har hold i dokumentationen for at det er tilstrækkeligt

der er grund til at antage at hørehæmmede er endnu mere

raske vil være med de kompensationsmuligheder vi har i

skulle operere med sådanne begrænsninger det er trods alt ikke synshandicap

billedet af en teenager der sidder og lytter til høj musik kontra en hørehæmmet at det jo er sidespejlene som man primært skal bruge i forhold til at være

så selvfølgelig skal hørehæmmede ikke diskrimineres og jeg er rigtig glad for at regeringen har taget

ind i alle vores lovforslag det gælder egentlig også med vores landdistrikter at man lige tænker en

for at mennesker med forskellige handicap i videst muligt omfang kan være selvhjulpne og klare sig selv på lige fod med alle andre i samfundet selvfølgelig er

mennesker der har handicap der gør at det ikke er muligt for dem desværre men i hvert fald synes jeg at vi her fra folketingets side skal sørge for at

ikke er med til at bidrage til at mennesker med forskellige handicap ikke kan klare sig på

alle andre det kan selvfølgelig lyde lidt mærkeligt at man

sådan set ikke noget krav om at vi også kan høre når vi kører bil vi må gerne sidde med høretelefoner

vi må gerne snakke med dem der ellers er i bilen vi behøver sådan set ikke at kunne høre selv om vi fysisk kan høre derfor er det sådan set ikke rimeligt at folk med forskellige typer

ikke krav til os andre om at vi også kan høre når vi kører bil derfor synes jeg det er et helt rimeligt og godt forslag at fjerne den her diskriminering

kan få et kørekort ligesom alle os andre derfor vil

til at orientere sig i trafikken det er et

køre bil hvis ikke man er i stand til at høre normalt men jeg synes ikke at man skal være blind for at der

hjørne hvor jeg ikke kunne se noget og

i trafikken til at gøre opmærksom på at de befinder sig i nærheden af et køretøj

ører til at orientere sig i trafikken så jeg synes det er lidt ensidigt at man slet ikke er opmærksom på at der faktisk er nogle problemer hvis folk har hørenedsættelse jeg er ikke ekspert så jeg kan ikke sige hvor stort problemet er jeg kan

farlige situationer der vil kunne opstå men vi kunne godt tænke os

at skaffe noget statistik fra andre lande for at se om det her er et problem

holder øje med om der opstår trafikuheld af

det handler om sikkerhed og det er rimelig alvorligt hvis der sker trafikuheld så vi synes måske nok at man godt må være en lille smule forsigtig og at man anerkender

blev indført men det ændrer ikke

afregulere og fjerne krav som ikke er nødvendige

være en meget stor fordel for de hørehæmmede at de kan få lov til at køre

at man er nødt til at behandle folk forskelligt det er heller ikke diskrimination mod blinde at de ikke må køre bil jeg synes det er lidt useriøst at kalde det her for diskrimination der er tale om at vi tager hensyn til

sikkerheden og erkender at høresansen også er en fordel

op til færdselslovens krav om at være opmærksom i trafikken det skal man jo

trafiksikkerheden negativt at hørehæmmede eller døve kører bil ligesom de allerede kan i dag så længe der er to spejle på køretøjet er der tilstrækkelig mulighed for at kompensere for den nedsatte eller manglende hørelse og det er

sige at vi

ja

folkeparti det er en vigtig aftale der betyder meget for de mennesker der ellers ville være kommet alvorligt i klemme finansieringen af den aftale

og det er det lovforslag vi diskuterer i dag

på samme eller på lavere niveau

masser af muligheder for at man kan uddanne sig man kan nemlig

efter og videreuddannelsessystemet som vi har

ændret på med dette lovforslag

læse jura eller hvis man er sygeplejerske kan man læse den sundhedsfaglige kandidatuddannelse

en række kandidatmuligheder til at supplere en professions eller

og så videre der bliver ikke ændret på de muligheder der bliver heller ikke ændret på mulighederne i forhold til deltagerbetaling eller andet der er de eksisterende veje til at supplere sin uddannelse til at bygge oven på eller ved siden af

sådan at der er indbygget nogle dispensationsmuligheder i lovforslaget det betyder at hvis man ikke har brugt sin uddannelse i

ny ordinær hel videregående uddannelse

ordinær uddannelse og endelig

der lavet en positivliste i forhold til dér hvor arbejdsmarkedet har brug for flere med specifikke uddannelser

uddannelse jeg vil så samtidig godt sige at

har en drøm om at man kan starte helt forfra på en anden uddannelse og gerne helt vil

føler at her kommer de i klemme i forhold til det der var deres drøm

ikke forhindrer den frie og lige adgang til uddannelse som vi har i danmark så synes vi at det her forslag er rimeligt når man kigger på hvor mange der vil blive berørt af mulighederne for dobbeltuddannelse

bort fra de dispensationsmuligheder der er så er det relativt få men det ændrer selvfølgelig ikke på

haft et håb og en drøm om at de kunne gå en anden vej det vi håber er at

for at bygge oven på eller tænke i andre

de fleste alligevel kunne se sig selv også i forhold til uddannelse og igen skal man huske at danmark faktisk er et af de eneste lande i verden der indtil nu har givet mulighed for at man kunne tage flere hele uddannelser uden at man betalte

de forskellige uddannelser for at undersøge bedre muligheder for fagligt relevante overgange fra bachelor til kandidat ligesom man også

det er muligt at udbyde flere uddannelser på deltid

med til at finansiere at flere mennesker ikke ryger ud af dagpengesystemet så er der også afsat en pulje som blandt andet vil styrke de praksisnære uddannelser inden for hele professionsfeltet der vil komme et udviklingsprogram som er med til at styrke

hele professionsfeltet i forhold til hvordan man anvender den praksisbaserede viden

i forhold til sundhed i forhold til en række af de praksisfelter vi er utrolig afhængige af hele tiden bliver udviklet der bliver forbedret kvalitet i praktik og klinikforløb der kommer styrket vejledning og feedback

uddannelsesmuligheder sprogområderne bliver styrket og endelig

der også en bedre mulighed for udnyttelse af offentlig forskning via iværksættervirksomheder så den her pulje er med til at styrke kvaliteten inden for ikke mindst professionsfeltet

er det bare ikke verdens bedste forslag for den enkelte men hvis man har

kandidatmuligheder på langt de fleste af de uddannelser der ellers kunne blive ramt her

videreuddannelsessystemet inden for merituddannelse og så videre håber jeg

sådan

at

for de mennesker

at skifte spor fordi de er blevet klogere

engang mulighed for de selv vil betale at tage en uddannelse der er på heltid og fuldtid

jeg tror ordføreren ligesom jeg selv er blevet kimet ned af folk der siger nu kan jeg ikke blive det jeg drømmer om nu kan jeg ikke blive læge hvis jeg er sygeplejerske nu kan jeg

er socialrådgiver er ordføreren enig i at det her er

lige adgang til

mulighed for eller en socialrådgiver eller hvis man blev folkeskolelærer at man kan tage en merituddannelse på deltid på kortere tid så der er en række muligheder både for at bygge ovenpå det lukker

er heldigvis et righoldigt udbud af efter og videregående uddannelsestilbud der giver den fleksibilitet der skal være til at man også kan skifte spor så nej

ikke med princippet om fri og lige adgang til

været en situation hvor der skulle findes nogle penge

er svært hvis man har lagt en plan

jeg også det er rigtig vigtigt at vi er skarpe på både de undtagelser

og alle de alternative muligheder der er og

vi også har en forventning om man arbejder på

hvis man på grund af sygdom ikke kan varetage sit erhverv kan man få lov at tage en ny uddannelse

for de fleste herinde at vi ikke har brugt vores uddannelse i nogle år så

også udpeget de uddannelser hvor man kan sige at der samfundsmæssigt er et stort

og dokumenteret behov så der vil også være nogle muligheder ved siden af det

forskellige former for betalingsuddannelse der er åbent universitet der er efteruddannelsessystemer i form af diplom og masteruddannelser

der er af muligheder mangler der nogle muligheder er der nogle steder hvor man man kan åbne op for

en vej det handler altså

at synliggøre og informere og jeg ved at

har en lang oversigt over alle de muligheder der findes og dem skal man

være gode til at få meldt ud og dem kan vi også

kunne komme i klemme om hvilke muligheder der er

de supplerende aftaler der

med konstruktører ingeniører og arkitekter

del af aftalen at ministeriet tager fat i uddannelsesinstitutionerne og ser på

for nogle kompetencer der mangler er der nogle videreuddannelsesmuligheder som

mange områder hvor hvor det kan være godt at kunne supplere men i mit hoved

og lære noget mere så man bliver dygtigere og dermed kan udfylde de funktioner der er behov for ude på arbejdspladserne

er min konklusion egentlig at der er rigtig gode muligheder og vi skal

hele livet helt frit og helt gratis og det ville rigtig dejligt

der er begrænsede ressourcer synes jeg det er rigtig dejligt at vi i danmark kan holde fast i princippet om den fri og lige adgang til at få en hel uddannelse

videre på på sinde baggrunden er at i starten af to tusind og fjorten begyndte flere end to tusind mennesker på en ny statsfinansieret videregående uddannelse efter at de allerede havde gennemført en eller to uddannelser det mener jeg ikke nødvendigvis altid er en god samfundsinvestering jeg mener det er vigtigt at vi som samfund tilbyder fri og lige adgang til uddannelser i danmark

ordførere herinde der påstår at det her lovforslag

med adgangen til fri og lige uddannelse

populistiske eller ude af stand til at læse hvad

under lavmålet at påstå det her i folketingssalen

flere har spurgt

man har taget en uddannelse fået su og taxameterpenge med

ønsker at tage endnu en uddannelse der er dimensioneret så skubber man et menneske

fordi man ønsker at tage en ekstra selv jo

at blive læge baggrunden er at ni og tyve mennesker forsøgte at blive læge efter at de

være læge er en uddannelse der er dimensioneret staten betaler ofte lønnen og vi bruger enorme ressourcer på

vi har de dygtigste læger overhovedet

der er x antal begrænsede pladser og kommer

jeg forstår godt den private og personlige ambition og jeg vil ligesom min kollega fru christine antorini udtrykke stor forståelse for at være nogle der er skuffede og bekymrede

vil det altid være når man laver om på på lovgivningen og grundlaget for hvordan man prioriterer uddannelsesmidler men at påstå

et opgør med retten til fri og lige adgang til uddannelse passer simpelt hen ikke det handler om at man nu ikke kan skubbe folk

det mener venstre som udgangspunkt ikke er urimeligt tværtimod mener jeg det er rimeligt at de mennesker der ikke har en uddannelse kommer forrest i køen modsat dem der gerne vil have

heldigvis også mit partis holdning når det er sagt vil jeg gerne gøre opmærksom på den række af forskellige forbehold og undtagelser der gælder har man ikke anvendt sin uddannelse i fem år

kan man få dispensation

er ude af stand til at varetage det job som ens uddannelse giver adgang til så kan man også starte på

der bliver mulighed for frit

uddannelser vil være tilgængelig på ministeriets hjemmeside en gang om året jeg mener altså kort sagt at forslaget rummer

tilpas stor fleksibilitet på både individniveau og samfundsniveau til at det er fornuftigt

debatterer lovforslaget på det niveau og det grundlag det er skrevet og ikke på det niveau man mener at opfatte det på

har en uddannelse har

frit og åbent optag og

element i regulering af adgangen til de videregående uddannelser er det i dag i de ovennævnte adgangsbekendtgørelser fastlagt at ansøgere der har afsluttet en kandidatuddannelse kun kan optages på en ny videregående uddannelse hvis der er ledige pladser altså

bruge de studerende og spille dem ud mod hinanden

er ordføreren enig i det og vil ordføreren

at når der nu er ledige pladser så kan de studerende

komme ind på dem og hvis ikke ordføreren vil det vil ordføreren så åbne op for at de studerende i det mindste selv

pladser så vil man skubbe et menneske ud

systemet fungerer jeg synes det er vigtigt at man har gode muligheder for at videre og efteruddanne sig

hvor dygtig du er bare du har penge nok kan du blive læge økonom eller forsker det tror jeg ikke være fornuftigt jeg tror det handler om hvilket snit folk har hvilke personlige kvaliteter og den måde universiteterne prioriterer kvote to på

sikkert

vi er eneste lande i verden med fri og lige adgang til uddannelse hvor staten finansierer hele vejen samtidig har vi verdens højeste su også efter diverse reformforslag altså at sidde her i folketingssalen og antyde at vi nærmer os et amerikansk eller angelsaksisk niveau vidner om en total uvidenhed om hvordan andre samfund er skruet sammen det er jeg nødt til

for begge de her to uddannelser til at styrke deres

jeg tror at vi alle sammen har oplevet

har gjort sig nogle tanker og forestillinger om

der er for eksempel en der har skrevet til os som er

helt grundlæggende over den store bekymring der lader til at være i

for at nogle skulle tage to

nogle af de mest almindelige kombinationer på bachelorniveau er jo folk der både tager en bachelor

det er pædagoger som også bliver socialrådgivere det er bygningskonstruktører som også bliver bygningsingeniører det er markedsføringsøkonomer som også bliver multimediedesignere pædagoger som også bliver folkeskolelærere helt ærligt der kan man sagtens forestille sig at det

rigtig god mening at de mennesker har mulighed for at kombinere de fagligheder og at det sådan set også vil være

arbejdet med udsatte unge i nogle år kan at det giver mening også at blive socialrådgiver

den enkelte eller de unge men men heller ikke os som samfund jeg er egentlig ret bekymret

jeg tror ikke at aftalepartierne har tænkt konsekvenserne af det her grundigt nok igennem jeg tror vi kan få et kæmpestort velfærdstab

som som følge af det her generelt

at det er meget meget ærgerligt at bygge barrierer ind i vores uddannelsessystem når det vi har brug for er fleksibilitet altså både arbejdsmarkedet og os som mennesker er jo i konstant forandring og hvis man skal kunne uddanne sig

der rækker lidt ud over at man som sytten årig skal have besluttet hvor man vil være henne

som jeg tror kommer til at blive resultatet af det her er også at flere ikke vil færdiggøre den uddannelse de er i gang med det kan man jo se at studievejlederne også peger

på nuværende tidspunkt bliver man jo vejledt til at gøre sin bacheloruddannelse færdig

så senere at kunne tage stilling til om man

en anden vej det er klart at

ikke få afsluttet deres uddannelse og jeg er bekymret for at det

hen kommer til at øge mængden af studerende der dropper ud og det er bestemt

hverken økonomisk eller samfundsmæssigt i vores

vi kan få en stor og grundig debat om det her fordi jeg tror at der er rigtig meget at tabe ved at gå

det her vil betyde i forhold til at åbne op for at endnu flere uddannelser bliver noget man skal betale

udvikling i i samfundet og det er meget beklageligt

jeg foreslå regeringen og aftalepartierne som et minimum af anstændighed kan man sige i forhold til de studerende der bliver berørt af det her at lave en længere indfasning af forslaget fordi

virkelig ikke er rimeligt at så mange kommer i klemme

der skal findes en bedre løsning men jeg tror altså ikke at vi får det ved at stjæle småpenge fra uddannelsessystemet

at at nogle kan presse andre folk ud af pladserne helt ærligt det her forslag forhindrer jo en lang række mennesker i at tage nogle kombinationsuddannelser

begrænse af dobbeltuddannelse det er regeringen der lægger op til at forringe mulighederne som de er nu

er der garanti for det som politiske kommentatorer sådan med en kliché kalder ro på bagsmækken

indvendinger og kommentarer først og fremmest er af akademisk interesse eller af interesse for det akademiske hvad der jo er det samme så jeg vil lige komme med nogle akademiske

jeg har selv to kandidatgrader og jeg har dem i to fag der absolut ikke har noget med hinanden at gøre nemlig filmvidenskab og sociologi

og det er nok mest den sidste jeg har levet af men uanset hvordan og hvorledes ville jeg ikke være

begge mine kandidatgrader og det har været til utrolig stor gavn både for mig som person og for staten i form af skatteindbetalinger

at studere sin totaløkonomi da jeg søgte om optagelse på university of pennsylvania for at læse filmvidenskab der var kun et universitet som syntes at min ansøgning var tilstrækkelig interessant til at jeg kunne komme ind og så blev jeg optaget og fik de fornødne legater så det kunne

så moralen er at de problemer som

udspringer af systembehov de udspringer egentlig ikke af noget der i dybere forstand har med universiteterne at gøre

i fremtiden vil forsøge at frigøre systemets logik fra den akademiske logik det er et fromt ønske herfra det vil give det akademiske bedre muligheder for at trives men i liberal alliance støtter vi altså alt i alt forslaget fordi der er nogle meget rimelige og afbalancerede mekanismer som gør at langt langt de fleste ikke

minde om til sidst og det er at når et lovforslag bliver førstebehandlet

så opfordringen til de tre aftalepartier

at hvis nu der i det videre arbejde med lovforslaget skulle dukke fornuftige rimelige indvendinger op hvad ved jeg

om uddannelse det handler alene om et eller andet forkvaklet hensyn

man siger at hvis vi forbyder folk at tage en uddannelse nummer to øges arbejdsudbuddet

det nok derfor at de alligevel vælger at støtte

jeg vil gerne høre ordføreren om man så kunne forestille sig at ordføreren vil arbejde for at man alligevel kan få lov til at tage en uddannelse nummer to hvis man så selv betaler for den

den rådgivning de har fået netop fra statens uddannelsesvejleder det vil jeg mene er

generelle tilgang til politik og jeg vil håbe at ordføreren i så fald vil bakke op om at få udskudt fristen så det ikke rammer mennesker der faktisk helt målrettet og på statens og politikernes opfordring har

så jeg søger ind på spanskstudiet

og jeg blev optaget det var i odense og så gik jeg der i et par år og så var jeg så heldig

få et udvekslingsophold i argentina så kom jeg til argentina

argentina var der kaos på det tidspunkt så de fag jeg skulle have fulgt som var

klassiske humanistiske fag inden for sprogvidenskab kunsthistorie

for samfundsvidenskab jeg læste nogle sociologiske fag jeg læste noget politologi noget historie og så fandt jeg ud af fordi jeg mærkede det engagement der var fra de argentinske studerende i forhold til deres egne samfundsforhold at

tilbage til danmark gjorde min bachelorgrad i spansk færdig og søgte ind på sociologistudiet på

hvis jeg ikke havde været i argentina hvis ikke det var sket for mig havde jeg helt klart ikke stået her i dag var ligesom ordføreren fra liberal alliance sagde

når vi træffer de helt afgørende beslutninger for hvad det er vi vil

kommer det på et eller andet tidspunkt som

og derfor skal der være plads til at vi i vores uddannelsesystem kan få lov til at vælge om det er så grundlæggende afgørende for vores samfund som helhed

vi straffer de studerende dobbelt med det her lovforslag der er allerede indført en fremdriftsreform som skynder på de studerende der er indført en bonusordning hvor man

gange sit karaktergennemsnit hvis man fortsætter inden for to år man kan også få et sjette

su år hvis man skynder sig og nu kan man også gå direkte fra niende klasse til hf for at komme hurtigt igennem uddannelsessystemet så vi skynder på de studerende og samtidig

i hvert fald heller ikke have lov til at vælge om hvis i vælger forkert det her er et helt grundlæggende brud med den uddannelsestænkning som har karakteriseret danmark igennem rigtig rigtig lang tid

af vores uddannelsestradition fordi vi giver

at være kritiske og tænke sig om og prøve at

nyt valg og næste gang tager man måske bare en lille smule mindre fejl

at vores arbejdsgivere derude er glade for danske arbejdstagere

kritiske fordi de har prøvet at gå bugtende veje i deres liv og ikke den lige vej og det er et grundlæggende opgør med den uddannelsestradition som det her lovforslag er udtryk for det gør mig rigtig rigtig bekymret

også opleve og det undrer mig at

når man har gået to en halv år og ville stå i den samme situation som jeg gjorde dengang tilbage i nitten halvfemserne og lige pludselig

det synes jeg ikke man har for man har lært noget

at det her er et dybt dybt problematisk lovforslag ministeren skriver i det kommenterede høringsnotat at det er i alles interesse at den studerende vælger den rigtige uddannelse første gang nej

ikke i alles interesse at den studerende vælger den rigtige uddannelse første gang

i alles interesse at den studerende får lov til at vælge den uddannelse som

brænder for at forandre verden det er det vores uddannelsessystem skal underbygge og det gør det ikke med det her lovforslag som andre ordførere har været inde på

det også stærkt stærkt problematisk at man vil indføre de nye regler allerede med virkning fra sommeren to tusind og sytten

folk planlagt deres uddannelsesforløb folk har fået vejledning til hvad de gerne vil fra to tusind og sytten og nu begrænser vi også det så kort

og jeg vil virkelig opfordre til at man fra aftalepartiernes side går ind og kigger på den kritik der er kommet og vurderer om man måske skulle lave en lille smule om i

og indsigter ikke færre

en tankegang fra fortiden skomager bliv ved din læst

hvorfor fordi fremtiden ikke består af mennesker i de samme job eller den samme rille

virkelig at sov partierne støtter at mennesker kan uddanne sig fra

i en anden og nærliggende profession uden at betale eller måske endda slet ikke kan komme til det det

og det giver ingen mening endelig og flere har været inde på det

helt urimeligt at indføre den her lov med så kort

masser af menneskelige ressourcer

til en anden uddannelse dem svigter

opfordre de partier til at tage en tænkepause fra det her lovforslag og overvej om det virkelig er fortidsvejen i vil gå skal det igen virkelig være uddannelse og menneskers fremtidsmuligheder der holder for som finansieringsbrønd til alt muligt andet udskyd i det mindste ikrafttrædelsen af det her lovforslag så der ikke kommer så mange mennesker i klemme som har indstillet sig betalt

efter noget helt andet på vores egen opfordring det synes jeg

forslag der bringer danmark fremad og ruster os til fremtiden tænk at man engang har vedtaget at det skulle være gratis

en beslutning der har ændret mange menneskeskæbner tænk at man engang har vedtaget at der skulle være en su så alle uanset hvor de kom

tage en uddannelse tænk at man har valgt at give transportrabat til de studerende

råd til at tage i skole selv om de kom langvejs fra det var beslutninger der skabte håb og drømme for fremtiden men på den anden side kan talerstolen også bruges til at slukke drømme og det er det den bruges til i dag det ved jeg fordi lovforslaget har affødt en regulær storm

unge mennesker der er utrygge som føler at deres drømme er blevet slukket

nuværende tidspunkt overvejer at droppe ud af den uddannelse de går på så de ikke bliver fanget af den her lov

at tage flere uddannelser og så må man spørge sig selv hvorfor bruger man den her talerstol til det hvorfor vedtager man

bringer det danmark fremad gør det danmark til et bedre sted gør det vores uddannelser stærkere argumentet for

at dobbeltuddannelse er en omkostning for samfundet siger de borgerlige og socialdemokratiet og derfor skal det nu begrænses helt så fremover kan pædagoger ikke blive socialrådgivere i berlingske kunne læse man læse at en sygeplejerske der gerne vil være læge nu ikke kan blive læge jeg har modtaget beskeder fra folk der gerne vil skifte spor

gå fra en akademisk uddannelse og så blive jordemoder en af mine bedste venner

var bekymret han interesserer sig ellers ikke for politik men det her har fanget ham fordi den her beslutning vil betyde at vi lukker et spor for ham og han har brug for at skifte spor det er simpelt hen dumt

stadig at det er et opgør med den frie og lige adgang til uddannelse noget som vi har været stolte af i mange år noget som socialdemokratiet igen og igen har sagt er vigtigt for danmark men som man nu selv går på kompromis med

hvad tror jeg så på hvorfor stemmer jeg nej til det her forslag jeg tror på at det gavner danmark at unge mennesker bliver klogere jeg tror på at man netop tager en uddannelse for at få mere indsigt og at det derfor også er helt naturligt at mennesker kan tage en uddannelse og

jeg blev faktisk fascineret af liberal alliances ordfører der jo netop fortalte at han havde taget flere uddannelser og at han havde brugt det ikke kun til at skabe sig selv et bedre liv men også til at skabe øgede skatteindtægter for samfundet jeg tror på at danmark skal leve af uddannelse i fremtiden og jeg tror på at folk skal kunne blive klogere nu lukker man så af

en ny uddannelse men siger gudhjælpemig også til folk der selv

godt være at i gerne selv vil lægge kronerne i en fuldtidsuddannelse

betyder det betyder at den her aftale er finansieret på en idé om at der er nogle unge mennesker der skal ud på arbejdsmarkedet og være en del af arbejdsudbuddet og derfor er det af hensyn til samfundet at man ikke engang selv må betale for at tage uddannelse nummer to for vi har jo brug for dem ude på arbejdsmarkedet hvornår blev arbejdsmarkedet og arbejdsudbuddet vigtigere end det enkelte menneske hvad er det for en liberal regering der på den måde vil styre menneskers liv og afskære dem

kommer jeg til at stille et hav af spørgsmål til det her hvem bliver

der af provenu man siger at tredive procent vil få dispensation er det tredive

vil der komme flere vi kommer til at stille ændringsforslag der skal

skaderne efter det her

det her lovforslag signalerer man jo tydeligt

uddannelsessystemet det koster vores samfund rigtig mange penge når to tusind to hundrede årligt vælger at tage en ny uddannelse på samme eller lavere niveau end den de

rigtig mange gode grunde til at man

i den sammenhæng synes jeg også det er vigtigt at se på at der i lovforslaget er en række muligheder for dispensation

årsager eller fordi den uddannelse man har afsluttet er forældet det handler jo grundliggende om den rette balance balancen mellem hvornår den enkelte borger selv har ret til

vælge frit på alle hylder og så på den anden side hvilke krav vi som samfund kan stille

i lovforslaget lægges der op til at allokere en del af provenuet tilbage til at styrke uddannelsessystemet hvilket vi

hvor der er særlig mangel på arbejdskraft hvilket

også giver rigtig god mening så i bund og grund handler det her om hvordan vi bruger vores penge

politiske misforståelser omkring forslaget her og lad mig bare tage fat

de måske politisk tilsigtede misforståelser

hvis man nu var pædagog og rigtig gerne ville uddanne sig til socialrådgiver så kan man ikke længere det det er simpelt hen ikke korrekt man kan uddanne sig til socialrådgiver hvis man ønsker det hvis man er pædagog lærer sygeplejerske fordi socialrådgiveruddannelsen udbydes som merituddannelse på deltid den mulighed er der for en række uddannelser og det ændrer aftalen her ikke ved

simpelt hen ganske enkelt ikke korrekt hvad flere ordførere har hævdet omkring denne kombination så er der et andet tema som også har været berørt af flere ordførere og hvor jeg også fornemmer at det måske er en

tilsigtet misforståelse der bringes til torvs nemlig at man nu ikke længere skulle have mulighed for at træffe omvalg det er også forkert de muligheder der er i dag er for at skifte studie undervejs ændres der ikke ved

at vi naturligvis har fri og lige adgang til uddannelse i danmark fri og lige adgang er som det har været fremhævet af socialdemokratiets ordfører fru christine antorini dansk folkepartis ordfører herre jens henrik thulesen dahl venstres ordfører herre jakob engel schmidt og nu også mig selv et fuldstændig afgørende

det danske velfærdssamfund men ansvaret for det videregående uddannelsessystem

det viser sig at mange jo begynder på en ny fuldt statsfinansieret videregående uddannelse selv om de allerede har gennemført en videregående uddannelse på samme eller højere niveau og mange begynder begynder på endnu en videregående uddannelse uden rent faktisk at have prøvet den første uddannelse rigtig af på arbejdsmarkedet

stor udgift for staten og det er ikke en fornuftig måde at anvende vores skattekroner på aftalen om begrænsning af dobbeltuddannelse som vi behandler her i folketinget i dag betyder at vi i stedet kan bruge pengene på et tryggere dagpengesystem og samtidig også en styrkelse af kvaliteten i de videregående uddannelser fordi vi med aftalen her også etablerer en kvalitetspulje der blandt andet skal bruges til at give de studerende øget feedback på undervisningen noget jeg har lyttet mig til der er stor efterspørgsel

men der vil naturligvis være som det også har været fremme i debatten her en del personer der

bliver påvirket af begrænsningen af dobbeltuddannelser personer som måske må ændre deres planer for et fremtidigt uddannelsesforløb og nøjagtig som jeg synes fru christine antorini på socialdemokratiets vegne beskrev det glimrende

vil jeg gerne sige at der fortsat er en lang række muligheder i det videregående uddannelsessystem man kan uddanne sig på højere niveau i samme omfang som tidligere og mulighederne for deltidsuddannelse og efter og videreuddannelse ændres der heller ikke ved med lovforslaget her dog vil jeg gerne tilføje at aftalepartierne er blevet enige om

været et ønske fra os alle at vi gerne i fællesskab vil opfordre uddannelsesinstitutionerne til at udbyde endnu flere uddannelser under åben uddannelse end det der er situationen i dag for at gøre ordningen mere fleksibel

vil der være som det også har været fremme i debatten her mulighed for at søge dispensation fra

det gælder personer der af helbredsmæssige grunde ikke længere kan anvende deres første uddannelse på arbejdsmarkedet

vil der være mulighed for at undtage uddannelser fra begrænsninger af dobbeltuddannelse på områder hvor

forsøge at begrænse frafaldet og dermed også omvalget så meget som overhovedet muligt derfor er jeg rigtig glad for

i retning af at sikre at de studerende eller de unge når de skal træffe et valg om studie har så mange oplysninger til rådighed som overhovedet muligt derfor har vi netop lanceret en kampagne hvor vi beder

studerende og ethundredetusind dimittender om at svare på en række spørgsmål

at bruge deres viden om de konkrete

uddannelsers indhold og tilrettelæggelse

vi

rigtig glad for at det er blevet vel modtaget i grønland og tilsyneladende også af alle partier

fire og fyrre million kroner årligt i to tusind og en og tyve evalueres beløbet i bemærkningerne til til lovforslaget beskrives det at den delvise liberalisering gælder for spillemarkedet i danmark men den gælder vel for indtægter fra hele rigsfællesskabet

den danske stats indtægter fra spil i grønland er omfattet inuit ataqatigiit bemærker at et enigt finans og skatteudvalg bakker op om

lovforslaget ligesom et enigt inatsisartut har vedtaget beslutningsforslaget

det er positivt at landskassen tilføres ekstra midler

fra ias side mener vi at man bør bruge de ekstra midler til særlige forebyggende indsatser herunder

til ludomani for ludomani bør også bekæmpes med forebyggende indsatser og ved at øremærke øremærke de ekstra midler til forebyggende indsatser samt til idræts og kulturprojekter vil den ekstra

indtægt til den grønlandske landskasse tjene et mere langsigtet mål om at fremme sunde interesser

i bygderne er noget som man bør lave nogle

forebyggende indsatser over for fordi det særlig

forældrene bruger alt for meget tid på på bingospil så jeg vil sige at

lige så meget på andre områder hvor jeg synes man bør gøre en indsats men men selvfølgelig også

og andre

og det er for en gangs skyld det er sjældent det sker for mig som skatteminister ikke teknisk kompliceret

andet end at oplyse om at det grønlandske selvstyre har vedtaget ændringen så jeg håber at vi ligeledes kan gøre det her i salen når man kigger på den debat

at være tilfældet og hvis der skulle være spørgsmål

og jeg som skatteminister i forhold til en yderligere liberalisering af hestesporten og online

også i danmark og der er der udfordringer

man kan få online bingo ind under rofus og andre

ludomaniforebyggende tiltag

fald en kort opsummering af nogle af de ting som vi generelt kigger på og som jo også i en eller anden udstrækning relaterer sig til